teknisk og det gav ikke anledning til nogen bemærkninger så derfor kan jeg nu

at der ikke stilles at

finanslovsforslaget kan indstilles til fortsat behandling

og det tror jeg også kan sige på et enigt finansudvalgs vegne og selvfølgelig en særlig

godt sige næsten urimeligt tidspres denne gang for at få ændringsforslagene udarbejdet og få hele processen til at køre så tak

stemte en hundrede og en imod stemte

vedtaget og vil nu blive sendt

nogens opmærksomhed at vi

stemmer nej til forslaget og for lige

til et syvende klasseniveau

gælder også i forhold til selvforsørgelseskravet vi har også noteret os at regeringen fremadrettet vil gøre det nemmere

antal bliver reduceret i den nye statsborgerskabsprøve der kommer fra fyrre til tredive spørgsmål og alle de spørgsmål der angår vores historie og kultur pilles ud fordi de åbenbart ikke betyder noget for regeringen vi vil gerne sige at selvfølgelig betyder sproget noget selvfølgelig betyder dansk kultur og historie noget

til at vi stemmer nej nævner man ord som vollsmose og egedalsvænge så

hvad indvandringen den rundhåndede uddeling af statsborgerskab

vi mener at det er et kæmpe problem vi har selv overtaget et kæmpe problem fra den ældre generation af politikere som ikke gjorde noget ved det vi har gjort hvad vi kunne og så skubber vi stadig væk problemet foran os sådan at vores efterkommere skal overtage det når vi i betænkningsbidraget adresserer

og tildelingen af statsborgerskab som et problem gør vi det uden at mene at alle muslimer udgør et problem selvfølgelig gør de ikke det

islamisme og sharia som trives

i folketinget når de nu har en så alvorlig indvirkning på vores land

forhold til vores efterkommere altså hvis vi det her hvor kan vi så folketinget skulle nødig blive en osteklokke

på det her område indført en form for newspeak som

george orwell talte om i nitten fire og firs hvor den politisk korrekte forhørsdommer dikterer oprøreren at to plus to er fem

vi konstaterer at indvandringen og statsborgerskaberne til folk der kommer fra ikkevestlige muslimske lande er et problem og det kan man ikke opløse i almindeligt spin man kan jo se på hvad

enhver dansker som spekulerer over det her problem kan jo konstatere at det vi siger simpelt hen er en indlysende

et retssamfund så

muslimer eller mennesker fra muslimske lande har særlige problemer

en klar forventning om at de så på et tidspunkt

religiøs gruppe

noget som almindelige

i parallelsamfund som er blevet skabt ude i vollsmose udgør et problem

enhver kan konstatere

kommer til

ikke har gæld til det offentlige at man ikke er kriminel

citerer orwell jeg kunne godt tænke mig at citere grundtvig

uanset om man tror på loke eller på thor eller på noget helt tredje

jeg vil bare sikre mig

uanset

problematisk

faktum at de kommer fra henholdsvis afghanistan og irak skulle betyde at de ikke kan få statsborgerskab

kriterier vi i fællesskab har fastsat må jeg sige er nye toner fra dansk folkeparti

egentlig håbet at at ordføreren i dag ville gå på talerstolen og sige

mange personer fra de her lande og at det udgør et problem eller er blevet for meget

det er folketinget der deltager

vej at gå når man ved at sproget spiller en afgørende rolle for overhovedet

får

hvordan kan man vide at det er muslimer der vil leve i parallelsamfund i danmark der er på listen det kunne jo lige så godt være folk der er flygtet

kristent parallelsamfund for eksempel hos den lille gruppe af meget

og vi er stærkt bekymrede over den fundamentalistisk kristne store indflydelse som for eksempel

endda placeret der det er ødelæggende for det danske omdømme det er ødelæggende for den danske omsætning og handel i verden det er på mange måder ødelæggende men vi lever jo

og afghanistan en del af dem kommer hertil søger asyl

relevant at vide om er ok at der stilles andre krav til muslimer end til

argumentation ingen mening så længe argumentationen er at man stemmer imod fordi der er for mange

for at få dansk statsborgerskab uanset hvor i verden man kommer fra derfor kan man godt undre sig

jeg noterer mig at

norge belgien tyskland frankrig grækenland italien

dansk folkeparti skulle have lov til at bestemme hvordan forholder dansk folkeparti sig til

forskrækket over nogle bestemte religiøse retninger at man så siger nej til andre

opfyldt alle krav til at være dansk statsborger hvordan har

stiller partierne jo gladelig op og byder de nye statsborgere velkommen sidste gang noterede jeg mig at dansk folkeparti var til stede på trods af at dansk folkeparti havde stemt nej til lovforslaget

godt tænke mig at høre når nu vi skal have statsborgerskabsdag næste gang

hvordan stiller dansk folkeparti sig så

enkle at dansk folkeparti ønsker at stoppe tildelingen af dansk statsborgerskab til alle som enten er muslimer

kommer fra et land hvor der er muslimer

bare det det handler om man vil stoppe enhver indvandring af mennesker

forbindelse til muslimer for ellers måtte man vel kunne opstille det ene eller de to

jeg slutter afstemningen for stemte syv og halvfems imod stemte fjorten hverken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

hundrede og otte stemmer og vil nu blive sendt

imod stemte otte og fyrre

internationale samfund fortsat hjælper mali og det er kun naturligt at danmark også bidrager jeg vil godt i den forbindelse understrege at danmarks militære engagement i mali bestemt ikke står alene mali har været et dansk prioritetsland siden to tusind og syv og det danske engagement i mali hviler på en bred vifte af sikkerhedsindsatser udviklingsmæssige og humanitære indsatser samt politisk dialog altså en samtænkt indsats så den militære indsats står ikke alene men er i den nuværende situation blevet helt nødvendig lad mig derfor her fra folketingets talerstol ønske de danske soldater der skal til mali alt muligt held og lykke på den vigtige mission

godt endnu en gang takke for den gode modtagelse af det

klare signal fra folketinget vigtigt og jeg vil hermed også blot ønske alt det bedste for vores udsendte og vores soldater og sige tak for den indsats de skal levere på danmarks vegne i det internationale

jeg slutter afstemningen forslaget til folketingsbeslutning er enstemmigt vedtaget med en hundrede og seks stemmer og

det folketinget nu sætter i værk dansk folkeparti har efter førstebehandlingen stillet en lang række spørgsmål til udenrigsministeren som ministeren nu har svaret på

er en særdeles farlig mission folketingets flertal nu sender vore tyve soldater af sted på det ligger fast at de danske soldater skal sendes direkte ind i den syriske borgerkrig kun udrustet med lette håndvåben hver soldat siger udenrigsministeren får en pistol af mærket heckler koch samt et m10 gevær og så tilføjer udenrigsministeren i et af sine svar til mig

lille gruppe har lov til citat at anvende nødvendig magt

og under normale omstændigheder ville vi i dansk folkeparti være fuldt ud trygge ved at udsende danske soldater selv til meget farlige operationer netop fordi vi kender danske soldaters enorme dygtighed men også og det er det væsentlige

operation hvor de så ædelt det end lyder skal beskytte fns inspektører

at de hver får en pistol og et gevær og at de så i øvrigt

det er muligt at fn har kunnet tage nogle af oprørshærens mange fraktioner i ed det tror jeg faktisk med hensyn til ikke at angribe danske fn soldater men jeg er fuldstændig overbevist om at fn ikke har taget hverken al qaeda eller nogle af de andre islamistiske terrororganisationer i ed herunder en række hjernevaskede jihad krigere

danske soldaters lette håndvåben det er ikke fair at folketinget nu sender tyve danske soldater ind i den syriske borgerkrig kun udstyret med en pistol og et gevær og så yderligere lader dem vandre sammen med assads syriske hær som er et dagligt mål for oprørsstyrkerne og som ikke engang kan holde orden i deres eget land

tungere våben fordi resultatet i så fald vil være direkte engagement i syriens komplicerede vilde og blodige borgerkrig så nato nøjes med at sætte nogle danske soldater ind bærende håndvåben denne mission er ikke i orden og derfor siger vi i dansk folkeparti nej vi ønsker ikke danske tropper indsat på syrisk jord derimod ville det have været helt på sin plads hvis rusland som jo selv har fundet på missionen og på afviklingen af syriens kemiske våbenlagre for en gangs skyld ville have påtaget sig en militær fn opgave rusland har jo faktisk vist sig som al assads væsentligste allierede og russiske bevogtningsstyrker side om side med

ville have virket helt rigtigt og helt logisk jeg vil slutte af med som jeg gjorde under førstebehandlingen at sende vore dygtige danske soldater vores allervarmeste tanker i vil det ved vi uanset faren som altid yde jeres allerbedste nede i syrien i har dansk folkepartis hjerteligste opbakning og støtte og vi ønsker og håber at ikke en eneste dansk soldat vil komme til skade men derimod at alle vores soldater hver og en efter endt mission vil vende tilbage til danmark glade sunde og raske

fjerne de kemiske våben i syrien

fordi det er så entydigt rigtigt at vi fjerner kemiske våben fra et af verdens allerværste brændpunkter så de ikke falder i hænderne på nogen og ikke bliver brugt mod børn der ligger i deres senge om natten derfor er det mig fuldstændig uforståeligt

i afghanistan og i irak

har mistet vores folk

vide helt præcis hvad

så send dog de russiske tropper ind der er allieret med assad i stedet for vores tyve soldater med lette håndvåben missionen er rigtig men de midler de danske soldater får med er en katastrofe for dem der tager afsted

han havde våbnene og accepteret at verden går ind og henter dem ban ki moon fns generalsekretær beder os alle sammen om at bidrage

fuldstændig uforståeligt at dansk folkeparti ikke vil være med til det der er entydigt rigtigt og så deler jeg

i danmark kan vi gøre det her svaret tilbage har været at ja det kan vi godt håndtere

godt stå inde for at danske soldater kan klare den her opgave

at rose de danske soldater til skyerne jeg er enig i den ros jeg er ikke enig i den mistillid til danske soldater altså at de ikke kan håndtere den her opgave jeg er specielt ikke enig når militæret jo selv har sagt at de kan håndtere den her opgave

bagefter hvad det er der er sket normalt når vi sender

så ved vi at de har en form for luftstøtte

kampvogne måske af pansrede mandskabsvogne af artilleri

de skal ind i damaskus forstæder de skal ind i alle mulige

side om side med de syriske tropper de er jo angrebsmål der siger jeg vi er ikke beskyttet ordentligt nok selv om vores tropper er dygtige det er det jeg hævder

truslen fra beskydning af luftfartøjer der beflyver damaskus lufthavn er høj

alt det her har man så en pistol og et gevær plus assads syriske hær som er er en illegitim hær

vi i en situation hvor vi i bedste fald kan nedruste området der er vel en gevinst også

i dansk folkepartis øjne

om ikke det er en fordel for mellemøsten at få fjernet de kemiske våben fra syrien og om det ikke også

hvor ofrene har været enorme med døde og og psykisk og fysisk handicappede

og hvor soldaterne tog hjem og måtte sige til

årsagen til at vi skulle lide under det her han kender sikkert selv navnene på de

ind sammen med assads hær som de i øvrigt er tætte allierede med på mange måder soldatens ve og vel er det der er det afgørende for mig og for dansk folkeparti i den her situation det er fuldstændig rigtigt at dansk

været med til at sende mange af sted men det har været med en en viden om at der var noget luftstøtte at der var støtte fra kampvogne og at det var muligt at sætte andre tropper ind men det er det altså ikke her

så kan man jo godt skubbe det over til naboen og sige at det må de gøre hvis vi nu

hvorfor alverden skulle vi så ikke være med til at løse den nedrustningsopgave når rusland

nyhederne i går også bliver en del af det her er

vel heller ikke så galt at vi så i fællesskab

kontrollerede luftrummet både i irak og afghanistan med kampvogne med pansrede mandskabsvogne det var en helt anden situation der kunne man da trods alt trække sig tilbage til nogle områder hvor man kunne slappe af på nogle baser

som vores folk også har gjort både i irak og afghanistan her skal man måske bo på et

sted i en forstad til damaskus

og sikkerhedsfolk faktisk kan løse og

løse og som de i øvrigt løser i en række tilsvarende livvagtsopgaver i andre usikre og farlige lande allerede i dag er ordføreren ikke enig i at når fn så indtrængende beder os om at komme med et sådant bidrag skal vi gøre vores ypperste for netop at gøre det

skal vi sikre dem den bredeste og stærkeste opbakning netop her

med at opgaven er ikke at engagere sig al qaeda ser nogle danske tropper med fn baretter gå sammen med den syriske hær som de i øvrigt er i blodig krig med de er ligeglade

opmærksomhed omkring missionen det er netop det der er farligt altså når vore specialstyrker normalt går ind et eller

er der ikke unik opmærksomhed omkring missionen så ved man

er nogen der ved at man kommer her ved

entourage der kører af sted for at finde våbnene sammen med

når man kun har en pistol

hvad omkostningerne

om det jeg siger bare at i det tilfælde her

godt have tænkt mig at det havde været en anden form for materiel udrustning soldaterne var blevet

sammen med dem kunne køre hen og finde de

ikke er part i konflikten det er punkt en og derefter punkt

ville herre søren espersen have sagt

var blevet udstyret med det mandat at det var rusland der skulle sende tropper ind at det var rusland der skulle sende en kampvogn ind og eventuelt have militær eskorte det forekommer mig at bekymringen kan være rigtig i forhold til vores soldater men det forekommer mig altså at det svar som herre søren espersen kommer med er fuldstændig hen i vejret for vi ved alle sammen at det ville være en katastrofe

sige ja til at der kom russiske tropper direkte på jorden

de syriske tropper de går jo sammen jeg tror oven i købet at for al qaeda og de mange andre stærke stærke oprørsgrupper der er i libyen vil det være næsten en fjer i hatten at få ram på på folk der kommer fra fn som også ses

men det andet er jo at selv i forhold til al qaeda ville det ikke

være en meget større fjer i hatten hvis al qaeda kunne lave et angreb

mig som som ren fantasi

vi er helt enige med

dem der mener at det er en vanskelig mission

at alle partier her i folketinget er enige i vi bidrager til destruktionen af

verdens største kemiske våbenarsenaler midt i en voldsom konflikt opgaven er det muliges kunst og kræver samarbejde med parter vi ikke nødvendigvis bryder os om og det er en mission hvor der løbende arbejdes med ændrede omstændigheder og som derfor kræver en vis fleksibilitet fra de deltagende lande

på trods af vanskelighederne

det er en opgave verdenssamfundet ikke kan undslå sig

faktum er

jo vist med al tydelighed i debatten her til sidst at ingen kan pege på realistiske alternativer til gennemførelsen af

vi kan ikke leve med at assads regime fortsat besidder kemiske våben og ingen forestiller sig i dag at verdenssamfundet kan nå til enighed om at fratage syrien disse våben med væbnet magt

det er der kan forestille sig jeg er glad for at et bredt flertal i folketinget er enige i at et solidt

og fns vision er den eneste farbare vej hvis vi vil destruere syriens kemiske arsenal danmark har forudsætningerne for at levere kvalificerede militære bidrag og danmark bør bidrage til missionen med beslutningsforslaget

adresserer vi kun ét problem og håndteringen af de kemiske våben må ikke overskygge hvad der bør være vores fælles prioritet at få den humanitære situation forbedret og konflikten bragt til ophør danmark arbejder ligesom andre lande intensivt for at forbedre den humanitære situation og samle konfliktens parter ved afholdelse af genève

konferencen den femogtyvende januar to tusind og fjorten danmarks bidrag til fn og

supplement til denne indsats og ikke træde i dens sted med andre ord er der her tale om

vifte af initiativer som bliver taget af verdenssamfundet

til en havn og vi har netop fået at vide

i løbet af ugen her at italien vil stille en havn til rådighed hvorefter de bliver fragtet til et amerikansk hydrolyseskib hvad angår syrienkonflikten i øvrigt tror jeg at alle er bekendt med også herre søren pind

meget meget vanskelig og kompleks konflikt hvor alle parter jo forsøger på at lægge et pres på parterne for at

civilbefolkning som vi så det den enogtyvende august hvor mere end fire hundrede børn og tusind voksne blev dræbt derfor er der grund

at være stolte over at fn har bedt danmark om

til at løfte en del af missionen det er ikke nogen nem opgave og det er heller ikke en risikofri opgave men det er en utrolig afgørende opgave jeg besøgte i søndags det danske bidrag på cypern blandt andet esbern snare og også det danske

ro ro skib der skal stå for transporten og jeg er fuld af tillid til at de danske soldater og civile der vil være involveret i den her mission vil kunne løfte det og jeg vil gerne benytte lejligheden til her

udtrykke en stor tak til vores soldater

beredskabsstyrelsens udsendte og også til de civile der vil tage del i den her opgave der er grund til at vi fra

udtrykker vores respekt og anerkendelse og jeg ser frem til at vi med afstemningen om et øjeblik kan sende et tydeligt signal til dem om

folketingsbeslutning er vedtaget

landets kommuner i dag har oprettet et lokalt integrationsråd det anses blandt

uhensigtsmæssigt at landets største kommuner hvor en meget stor andel af de i danmark boende etniske minoriteter er bosat ikke er repræsenteret i rådet sådan som det ser ud i dag altså

rådet i dag ikke er repræsentativt lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til bestemmelser der skal sikre rådet for etniske minoriteter en bredere sammensætning

at repræsentantskabet fremover

udpeger fem af medlemmerne til rådet mod fjorten efter de gældende regler i

foreslås også at ministeren udpeger fem medlemmer herunder formanden ligeledes for en

som altså følger den kommunale valgperiode de resterende fire medlemmer af rådet skal

repræsentanter for henholdsvis københavns aarhus odense og aalborg kommuner danmarks fire største kommuner i den gældende model som den er nu er der ikke sikret deltagelse fra de fire største kommuner

en risiko for at rådet mister

de kommuner der har den største population af etniske minoriteter og ofte de største udfordringer og dermed også

med løsningsmodeller på området det foreslås derfor at der fremover udpeges en repræsentant for hver af de fire største kommuner med lovforslaget bliver det også

for ministeren at udpege rådsmedlemmer der ikke nødvendigvis har en etnisk minoritetsbaggrund men som har en helt særlig viden fra for eksempel universitetsmiljøet og praksisfeltet

etniske minoriteter og de udfordringer som det kan medføre i det danske samfund

det er også gældende for de øvrige råd under

børnerådet og rådet for socialt udsatte i venstre er vi som udgangspunkt positivt indstillet over for integrationsfremmende tiltag som altså kan fremme integrationen i hele landet og sikre at de områder hvor der er udfordringer også er repræsenteret i rådet for etniske minoriteter venstre mener derfor det er fornuftigt at de fire største kommuner får en fast plads i rådet da det er i disse kommuner at det største antal af herboende etniske minoriteter er bosat på den måde sikres det at rådets arbejde får det bedste faglige og saglige og repræsentative grundlag samtidig mener venstre at det er meget væsentligt

ikke behøver at have en bestemt etnisk oprindelse

er kvalifikationer og viden er afgørende for medlemskab af rådet samt at andre dele af samfundet kan bidrage til at løse udfordringerne

integrationsområdet for eksempel arbejdsmarkedets parter generelt er meget positivt

mangfoldighed og ligestilling gør danmark stærkt ingen mennesker er ens men alle mennesker er lige meget værd derfor skal vi fortsat arbejde for at alle uanset forskellighed

som fuldgyldige og ligeværdige medlemmer i alle aspekter af samfundslivet regeringen og socialdemokratiet ønsker at fremme et danmark hvor mennesker bliver bedømt på hvad de gør og ikke hvordan de ser ud eller hvor de kommer fra rådet for etniske minoriteter spiller i den sammenhæng en vigtig rolle rådet har i sin nuværende form eksisteret siden nitten ni og halvfems hvor integrationsloven trådte i kraft

stærkt talerør på integrationsområdet det gælder både i forhold til at påpege udfordringer og komme med bud på løsninger med sit engagement har rådet medvirket til at styrke nydanskeres deltagelse i demokratiske processer og i foreningslivet

inddragelse i civilsamfundet samtidig har rådets medlemmer været rollemodeller for alle men nok i særlig grad for etniske minoriteter der har lyst til at være aktivt deltagende i samfundet

imidlertid behov for at ændre rådets sammensætning og organisering rådet består i dag af i alt fjorten medlemmer med etnisk minoritetsbaggrund fra lokale integrationsråd i de kommuner hvor der er oprettet et sådant mere end halvdelen af landets kommuner har imidlertid i dag ikke oprettet et lokalt integrationsråd men har valgt at organisere integrationsarbejdet i tænketanke dialogfora

eller andet disse kommuner er i dag afskåret fra at være repræsenteret i rådet for etniske minoriteter det er ærgerligt og det svækker repræsentationen samtidig er det uhensigtsmæssigt at landets største kommuner hvor en meget stor del af de herboende etniske minoriteter er bosat ikke er repræsenteret i rådet som det er sammensat i dag det gælder for eksempel københavn

den kommune i landet der har den største andel af landets indvandrere og efterkommere københavns kommune har siden to tusind og ni ikke haft mulighed for at være repræsenteret i rådet for etniske minoriteter idet kommunen i to tusind og ni overgik til at arbejde med en

for integrationsråd

på den baggrund foreslås det nu at alle kommuner skal kunne udpege en medlem til repræsentantskabet repræsentantskabet for rådet for etniske minoriteter hvorfra der vælges fem medlemmer til rådet derudover foreslås

det at de fire største kommuner i landet københavn aarhus odense og aalborg får fast plads i rådet og endelig indeholder lovforslaget en bestemmelse om at social børne og integrationsministeren udpeger fem medlemmer til rådet heriblandt formanden rådets størrelse på fjorten medlemmer fastholdes således men sammensætningen bliver mere hensigtsmæssig det er sund fornuft og socialdemokraterne

fornuftigt nok men jeg synes også man kan stille spørgsmålene skal vi overhovedet have et sådant råd har det bidraget nævneværdigt til en god integration hvilke konkrete og positive resultater har rådet egentlig leveret på integrationsdelen og dermed på hele det område som vi diskuterer

folketingssalen

mig selv da jeg så lovforslaget og jeg vil sige at jeg ikke sådan er klar til at sige at rådet for etniske minoriteter ubetinget har bidraget og skabt en god integration

i det danske samfund det er selvfølgelig

de ting som vi vil spørge ind til i udvalgsbehandlingen

hvis der ikke er nogen nævneværdige resultater som trækker i den rigtige retning

nedlægge rådet for etniske minoriteter så vi hælder altså til at sige nej og vi vil også undersøge om ikke det var en idé at folketinget stille og roligt afviklede rådet så derfor er vi umiddelbart kritiske over for at videreføre rådets arbejde især når vi kan se at flere og flere kommuner vælger at nedlægge de lokale integrationsråd som jo leverer medlemmerne til rådet at der er færre lokale integrationsråd er jo også baggrunden for lovforslaget og ændringerne

er vel egentlig om ikke dette lovforslag unødvendigt holder rådet kunstigt i live og det er nogle af de ting som vi vil spørge ind til udvalgsbehandlingen og gøre os overvejelser om

tager stilling men vi hælder altså

er vigtigt for at indsatsen hele tiden kan forbedres og gode erfaringer kan deles derfor er rådet for etniske minoriteter også et organ som har vores støtte og som vi ønsker

så vi kan bruge det til mere de fjorten medlemmer som rådet består af skal jo hjælpe med at komme med input komme med ideer komme med råd til den til enhver tid siddende minister på integrationsområdet

som det er nu

udelukkende fra de kommunale integrationsråd og problematikken som tidligere ordførere også har redegjort for er at kun fem og fyrre kommuner i dag har et integrationsråd

vil altså sige at over halvdelen af kommunerne vælger at løse dialogen på integrationsområdet ad andre veje og med andre løsninger

ved at de kommuner der ikke arbejder med integrationsråd også får mulighed for at blive hørt og altså repræsenteret i repræsentantskabet som udpeger rådets medlemmer

som tidligere ordførere også har redegjort for at

foreslår vi at ministeren på området udpeger fem medlemmer og det er jo blandt andet for at sikre at der kan komme medlemmer i rådet

og så udpeges de sidste medlemmer så som sagt af det her repræsentantskab

i forhold til sammensætningen og i forhold til organiseringen sådan at vi kan styrke gennemslagskraften og sådan at rådet i højere grad blive i stand til

udfordringer og fokusområder

baggrund af de overvejelser og

rådet har været konsulteret og overvejende er

bakke op om ændringerne og dermed om lovforslaget

derfor ligger en vigtig del af integrationsarbejdet i at skabe aktive medborgere der engagerer sig i samfundet og deltager i demokratiet lovforslaget skaber mulighed for at de etniske minoriteter fra alle landets kommuner kan deltage i arbejdet via repræsentantskabet for rådet for etniske minoriteter dermed kan lovforslaget være med til at styrke etniske minoriteters aktive medborgerskab gennem en demokratisk deltagelse ved at få så mange med som muligt

med og uden minoritetsbaggrund

med til at sikre en god og gavnlig debat om udfordringerne på integrationsområdet så vi får den bedste indsigt i hvilke tiltag der er brug for forslaget skal sikre at det nye råd repræsenterer en bred palet af holdninger meninger erfaringer og faglighed så rådet virkelig bliver i stand til at komme kvalificeret indspark til udvikling af integrationspolitikken modellen med integrationsråd fungerer rigtig godt i mange kommuner men integrationsudfordringerne integrationsudfordringerne er ikke ens alle steder i landet i de kommuner hvor de har dårlige erfaringer med integrationsrådene eller måske blot har behov for at tænke nyt og innovativt er det vigtigt at der fortsat er plads til det det giver frihed til at finde frem til de bedste løsninger for hver for hver enkelt kommune

vi mener nemlig at der er brug for en nyorientering i den måde som vi varetager

bør ikke være hvilken etnisk baggrund man har og

heller ikke være afgørende hvilken religion man tilhører det vigtigste bør være om man rent faktisk bidrager til integrationen

og kæmpe med åben pande for

man har en grundlæggende forståelse for demokratiske principper

skal man ikke være ansat til eller være inde i det her integrationsarbejde vi havde en sag for et par måneder siden hvor integrationsministeriet blev nødt til

rollemodel der var ansat til

være ansigt udadtil i forhold til integrationen

bazrafkan som blev spyttet på

han bare var helt fremragende der er i min optik noget galt hvis

det simpelt hen fordi vi ikke er kritiske nok vi har tidligere i dag haft et samråd om

overgreb på samme samrådet omhandlede yahya hassan og

andre kunstnere som

voldsom modstand trusler og i det hele taget

i forhold til hele den kamp vil jeg sige

decideret værdikamp blandt

hvor nogle forsøger ligesom at betvinge ytringsfriheden mens andre forsøger at kæmpe for

at vi når vi udpeger personer til integrationsopgaver er fuldstændig klar i mælet

have forstået grundlæggende demokratiske principper og agere i forhold til dem og hvis de

skal de slet ikke varetage

som er så vigtige i integrationsopgaven men det gælder

vi kan støtte lovforslaget men understreger at

hvis den nye konstruktion viser sig at være mindre hensigtsmæssig må der ikke igen

løsninger demokratisk deltagelse

etniske minoriteters aktive medborgerskab herunder gennem demokratisk deltagelse vi skaber nu med det her lovforslag mulighed for at de etniske minoriteter fra alle landets kommuner kan deltage i arbejdet via repræsentantskabet for rådet for etniske minoriteter ved at få så mange med som muligt skaber vi et langt bredere fundament for en god og frugtbar debat om hvad udfordringerne er på integrationsområdet og hvilke tiltag der er brug for der er med lovforslaget lagt op til en model hvor både etniske minoriteter og andre med relevante kvalifikationer kan bidrage til det her arbejde så der kan skabes nye og spændende bud på løsninger

de udfordringer som vi jo må erkende at der fortsat eksisterer på integrationsområdet jeg tror også på at vi med den foreslåede model får skabt en ny og stærk stemme i den integrationspolitiske debat og jeg glæder mig meget til at følge arbejdet i det nye råd og til at få tid og mulighed og lejlighed til at drøfte forskellige emner med rådet jeg ser frem til behandlingen af lovforslaget og stiller mig til naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål i forbindelse med

minoriteter har bidraget til integrationsindsatsen det er

har eksisteret i rigtig rigtig mange år

har været de lokale integrationsråd

vi gjorde det frivilligt for kommunerne at have et integrationsråd så er der mange af dem der har nedlagt

ændre i sammensætningen i forhold til rådet for etniske minoriteter men spørgsmålet er jo stadig væk hvilke konkrete og positive resultater rådet rent faktisk

af mig som minister også i forhold til det integrationsarbejde vi laver her

meget frem til det jeg synes for eksempel også at det er

forbedring at vi nu får et repræsentantskab hvor alle kommuner får mulighed for at have en repræsentant

to år og en måned det er ganske utilfredsstillende med den

ventetid i højesteret og i lyset

ser jeg med glæde at man fra ministeriets

og ministerens side gør noget ved det om jeg så må sige det her forslag

til formål at nedbringe ventetiden i højesteret

det der sker er

at man ønsker at

tidligere har der været to hundrede nøgler

en sag i højesteret idet byretsdommerne kunne henvise sagerne til landsretterne hvorefter

ankes til højesteret man må forvente med den lovændring der sker her

landsretten og nu får landsretten jo også en censurmulighed

og kan returnere sagerne til byretten i lovforslagets § en nummer otte er anført at

det ikke længere sådan at sager skal have principiel karakter for

tilføjer man at de også skal have generel betydning

eller væsentlig samfundsmæssig rækkevidde i øvrigt jeg

under udvalgsbehandlingen søge klarlagt om ordet eller illustrerer en selvstændig grund således

blot en sag har væsentlig samfundsmæssig rækkevidde

af teksten her bortset fra det

hilser jeg som anført forslaget med glæde og håber at

ender i højesteret for så vidt angår sø og handelsretssager

landsret og hvis man vælger at anke til højesteret

returnere sager der ikke er principielle

også det skulle gerne være med til at nedbringe antallet af sager og dermed ventetiden for højesteret

to ugers frist som jeg nok synes kan være uheldig det er sådan at anker man sagen til højesteret og finder højesteret ud af at den ikke er principiel og derfor bør indbringes for landsretten

har man to uger til at få den indbragt for landsretten

forsikringsselskabet op og fortælle at fristen desværre ikke blev overholdt jeg synes det er en urimelig kort frist i den her situation men det

kan vi vende tilbage til under

summa summarum forslagets baggrund i betragtning nemlig at få speedet op under

støtter venstre forslaget men synes nok at man med rette kan efterlyse

ministerens øvrige tiltag for det

forslår ikke ret meget kan jeg sige og den samlede sagsmængde ved de danske retter er nu engang den samme det er et skridt i den rigtige retning men jeg synes nok at jeg savner egentlige initiativer til at få nedbragt ventetiden for sager i højesteret med de bemærkninger går

desuden udvides sø og handelsrettens

kompetence til at behandle civile sager i første instans på en række sagsområder eksempelvis visse transportsager markedsføringssager og sager om lov om finansiel virksomhed det bemærkes at lovforslaget er blevet til på baggrund af et enigt underudvalg med deltagere fra alle instanser ved domstolene og derfor må det antages at der er

til forslaget også i domstolssystemet for socialdemokraterne er det afgørende at vi har et robust domstolssystem

understøtte vores retssamfund og det underbygger dette forslag jeg skal på den baggrund meddele at

den instans vi i dag kender som højesteret

er meget pressede

der er propper rundtomkring i systemet

så blandt andet derfor at der har været et udvalg

gøre i forhold til at få tingene til at glide mere smidigt der

presse sager hurtigt igennem og det kan måske komme til at gå ud over borgernes retssikkerhed

grundlæggende helt skal overbevises om at det her ikke er et forsøg på at undgå sager

at der er fornuft i de ting der ligger men det er også klart at vi i forbindelse med udvalgsbehandlingen er nødt til

rigtig gode argumenter fra regeringen hvis vi skal ende ud med

det er vigtigt at vi effektiviserer retssystemet det er vigtigt at vi sikrer korte sagsbehandlingstider så man

men det er altså også vigtigt at vi sikrer at adgangen til domstolene

risici med den udlægning som det her forslag har fået det kan man ikke komme uden om

hvis man både begrænser muligheden for at få prøvet sager

at kunne få hjælp i forbindelse med at

måske skal føre en retssag på et tidspunkt så vi undrer os egentlig lidt over regeringens

vi har forstået det sådan at regeringen burde være en regering der også tog hånd om de

og vi risikerer altså med den cocktail hvor man både skærer ned i forhold til retshjælp

at komme til højesteret med sagerne

svigter de svagest stillede og er der brug for at vi svigter de svagest stillede lige netop nu

vi have en kritisk tilgang

ligesom vi som sagt har en kritisk tilgang til

kan bakke op om de ændringer der er i dette lovforslag både i

til ændringerne ved sø og og handelsretten vi glæder os over at højesteret fortsat står som som et fyrtårn i vores retsvæsen når principielle sager skal skal afgøres

nævnt fra en arbejdsgruppe og vi kommer til de øvrige anbefalinger som

generel samfundsmæssig betydning lovforslaget indeholder derfor en række forslag vedrørende anke af sager behandlet af landsret

som første instans og sager behandlet af sø og handelsretten som første instans som skal sikre dette derudover indeholder lovforslaget en udvidelse af sø og handelsrettens kompetence til at behandle civile sager i første instans på nogle specialområder herunder transportsager markedsføringssager og sager om lov om finansiel virksomhed ved at udvide sø og handelsrettens kompetencer kan man sikre en specialiseret ret hvor der er mulighed for medvirken af specialiserede juridiske dommere og sagkyndige medlemmer

det er et lovforslag som er vigtigt at få grundigt belyst og vi er i sf derfor meget tilfredse med at justitsministeriet iværksætter en supplerende høring af udvalgte interessenter på børneområdet så vi kan sikre at alle bliver hørt

det bedst mulige grundlag for en vurdering af forslaget domstolene har selv sat fokus på fortsat at sikre en effektiv retsudvikling i danmark gennem egne projekter samtidig med en aktiv deltagelse i det store udredningsarbejde det er netop vigtigt at vi bliver ved med at have fokus på om vi kan gøre tingene bedre og mere effektivt i vores retssystem det vil lovforslaget være med til at sikre

jo en sikring af at kun de mest principielle sager behandles ved landsretten som første instans og ved højesteret som

det gøres meget snedigt ved at indskrive de kriterier der i dag gælder for sådan en situation via bemærkningerne direkte i lovteksten det er et positivt sigte og det kan betyde at højesterets ressourcer bruges på de sager der kan betyde forandringer i retsanvendelsen

vi i enhedslisten støtter de relativt simple mekanismer hvormed man kan sikre det

som er indeholdt i det her lovforslag blandt andet også muligheden for at landsretterne

praktisk set at når de kan det

betyder det også at landsretterne som en højere instans end byretterne

retsplejelovens § to hundrede og seks og tyve om hvornår sager kan henvises og det er jo naturligt nok når det er

en højere ret end byretterne det er også helt overordnet set vil jeg sige

en kommentar til dansk folkepartis ordfører

jeg må sige at jeg tror de fleste har det sådan at hvis man er underkendt

forsøge igen og selvfølgelig skal der være muligheder for at få prøvet sine sager også de civile ved

mere end én instans men det er også vigtigt at vi reserverer højesterets tid til de sager som er meget principielle og som kan ændre noget i retsanvendelsen i vores samfund i retssystemet som sådan

så ikke alle sager ender der jeg vil dog knytte en enkelt bemærkning

advokatrådets høringssvar heraf fremgår det nemlig at en part i en sag kunne være tilbøjelig til

en behandling ved sø og handelsretten i første instans fordi det så vil kunne betyde usikkerhed om hvorvidt sagen kan ankes direkte til højesteret eller

allerede ved henvisningen hvis det blev afgjort her at

vi positive over for for det her lovforslag

samtidig sige at det lovforslag vi behandler nu kun er et af flere lovforslag fra

som har beskæftiget sig med sagsbehandlingstiderne hos domstolene det er problematisk at sagsbehandlingstiderne er så lange som de er det tror jeg der er bred enighed om i folketinget det betyder jo helt basalt at

som som jo tit kan have stor betydning for den enkelte

meget lang tid om at blive afgjort derfor tror jeg

det kunne man jo først og fremmest have gjort hvis

ved at finansiere den omstillingsproces

der selvfølgelig kom i forbindelse med domstolsreformen

derfor vil jeg bare i al stilfærdighed

står med det her fælles problem som som vi meget gerne vil være med til at løse i enhedslisten og

taler om nedbringelse af sagsbehandlingstiderne ved domstolene

vi det fordi det grundlæggende handler om retssikkerhed for os alle sammen i samfundet og det problem bør man ikke løse ved at forringe adgangen til domstolsbehandling ad andre veje det er

forsøg på at hentyde til et forslag som er født i samme udvalg under justitsministeriet hvor man vil indskrænke adgangen til

småsager det skal vi ifølge ministerens lovforslag diskutere i foråret og dertil vil jeg blot sige igen man bør ikke forsøge at løse retssikkerhedsmæssige problemer ved at forringe retssikkerheden

både en mere grundig og vel også en mere hurtig sagsbehandling

sørger for at nogle af de sager der i dag kommer til højesteret fremadrettet ikke vil være der højesteret som der står i forslaget

sager af principiel karakter der har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen

har væsentlig samfundsmæssig væsentlig samfundsmæssig rækkevidde dermed sørger vi jo også for at de domme som vil få konsekvenser for en række øvrige sager og for den måde vi i øvrigt fortolker lovgivningen på kommer hurtigere igennem systemet det vil komme alle til glæde og gavn

fornuftig ting vi

i lighed med hvad et par andre partier har

der er samme bekymring andre steder bekymret for den indskrænkning i forhold til ankemuligheder i civile sager som også skal

godt vælge at se i i sammenhæng med det her

gavnlig effekt men ikke laver nogle hovsaløsninger som gør at folk føler deres mulighed for at få en fair behandling bliver

alene skal tage sig af sager som har principiel karakter og som er af generel betydning

jo anden instans efter landsretterne men med domstolsreformen er det meningen at højesteret skal koncentrere sig om de principielle sager det der har generelt betydning der hvor man skal definere hvor er retstilstanden henne og det synes vi at man rammer rigtig fint med det her lovforslag fra regeringens side og derfor støtter

været inde på hvad det er lovforslaget handler om hvor vigtigt det er at højesteret kan koncentrere deres ressourcer om behandling af lige præcis de principielle sager som jo altså som fru pernille skipper også sagde har generel betydning for retsanvendelsen og dermed er sager som kan betyde at lovpraksis bliver forandret alle andre steder i landet eller som i øvrigt har generel samfundsmæssig betydning lovforslaget indeholder derfor en række forslag vedrørende anke af sager behandlet af landsretten som første instans og sager behandlet af sø og handelsretten som første instans

skal sikre dette desuden udvides sø og handelsrettens kompetence til at behandle civile sager i første instans på nogle specialområder herunder visse transportsager markedsføringssager

sager om lov om finansiel virksomhed forslaget bygger på anbefalingerne fra et enigt underudvalg med deltagere fra alle instanser ved domstolene herunder højesteret det er et velafbalanceret forslag og forslaget har og det er meget væsentligt for regeringen tilslutning

alle instanser ved domstolene med disse ord vil jeg endnu en gang takke ordførerne for en god debat jeg ser frem til den fremtidige behandling af lovforslaget her i folketinget

lovforslag skal løse så den danske lovgivning bringes

hvad er fraflytterbeskatning så helt konkret jo altså hvis et selskab foretager en intern overførsel af et eller flere aktiver til selskabets faste driftssted i udlandet det vil sige at aktiverne dermed udgår af den danske

konsekvensen er at der indtræder en dansk beskatning af værditilvæksten der har været

omfattet af dansk beskatningsret de nuværende regler kræver altså at selskabet betaler fraflytterskat når det overfører aktiver til et andet eu

bliver dets urealiserede kapitalgevinster ikke beskattet på den måde

afholder reglerne indirekte selskaber fra at flytte

aktiver til et andet medlemsland og det begrænser selskabernes frihed til at etablere sig med lovforslaget indføres en henstandsordning det vil sige en afdragsordning der gør det muligt for selskaber der flytter aktiver til andre eu og eøs lande at udskyde at betale fraflytterskat mod en forrentning det betyder at selskaberne skal afdrage henstandsbeløbet i takt med at deres overførte aktiver genererer et afkast for eksempel i form af indtægter gevinster og udbytter som ellers ville være blevet beskattet i danmark det årlige afdrag skal udgøre et beløb der svarer til minimum en syvendedel af den opgjorte fraflytterskat og på den måde kan afdragsperioden altså maksimalt vare i syv år perioden på syv år sikrer at selskaberne betaler fraflytterskatten til

inden for en rimelig tidshorisont og at selskaberne samtidig får udskudt deres betalinger i

syv årsperioden svarer til

et årligt årligt dokumentationskrav hvis de vælger henstandsordningen men til gengæld

vil selskaberne med henstandsordning blive lettet for den likviditetsmæssige byrde som de nuværende regler pålægger dem

at skulle betale fraflytterskatten med det samme

jo op til selskabet selv frit at vælge om det hellere vil betale fraflytterskatten

hvis selskabet mener at henstand ikke er en attraktiv mulighed på grund af de administrative omkostninger hos socialdemokraterne synes vi at det er vigtigt at vi bringer danmarks lovgivning i overensstemmelse med eu retten

vi vil selvfølgelig respektere selskabers etableringsfrihed inden for

at de danske regler ikke er i overensstemmelse med eu retten

betaling med det samme hvor man i eu nu mener at man skal gøre det muligt at yde henstand

udskyde betalingen af skatten dog

kunne vare i maksimalt syv år hvilket man jo kan sige er en lempelse for virksomhederne i forhold til

på i dag nok en lille lempelse men trods alt en positiv lempelse

skal lade eu bestemme det her beskatning er vel alene et

godt selv finde ud af hvordan vi vil lave den her beskatning uanset om det så skulle være seks

med det samme vi synes jo i dansk folkeparti at beskatning

en national kompetence det synes vi altså ikke at eu skal gå ind at blande sig i vi er i det hele taget modstander af at eu laver detailregulering

inde på bliver muligt for en virksomhed at få en henstandsordning så betalingen af exitskat kan udskydes i dag er det jo sådan at exitskatten skal betales umiddelbart når et firma flytter aktiver eller passiver til et andet land jeg synes vi står med en fin justering af skattelovgivningen i dag så de danske regler kommer i overensstemmelse med eus regler vi vil som samfund samfund sikre os mod vilkårlig flytning af de aktiver og passiver der udgør beskatningsgrundlag her i danmark derfor skal der stilles nogle rammer op

og vi samtidig kan sikres mod en hidsig flytning af firmaer

det ordner vi med den mulighed for en henstandsordning som ligger i lovforslaget i dag skal skatten falde ved udflytning men den fradragsprofil der nu bliver mulig giver en rimelig

samtidig med at der er sikkerhed for at exitskatten bliver betalt

domstolen mente at de danske regler om exitbeskatning af selskaber

ikke fuldt ud levede op til eu rettens krav efter de nuværende regler kræves exitbeskatning betalt med det samme når et selskab overfører aktiver til et andet eu land det er dette krav om straksbetaling som eu domstolen ikke finder foreneligt med eu retten det forslag vi behandler her i dag er således et udtryk for en nødvendig opfølgning på dommen lovforslaget skal sikre at reglerne om exitbeskatning af selskaber bliver eu medholdelige konkret foreslås det at der bliver adgang til at vælge henstand mod betaling af exitskatten med en forrentning det drejer sig om op til syv år jeg mener at

fundet en fornuftig balance mellem på den ene side en sikring af overholdelse af eu retten og på den anden side en sikring af danmarks beskatningsret

jeg skal også gerne stille op hvis udvalget har lyst til en mere teknisk diskussion i udvalget ellers vil jeg gerne sige tak for

eksempel er på ferie i et andet eu land ordningen er sådan set lidt særlig for danmark forstået på den måde at den ikke findes i andre sammenlignelige lande og man kan dermed sige at vi med lovforslaget her ligestiller danske borgere med de ordninger der i øvrigt gælder for øvrige borgere inden for eu alle danske statsborgere er i øvrigt i forvejen dækket af det

sygesikringskort der både i dag og fremover dækker udgifter til behandling der kan blive medicinsk nødvendig under et ophold

til at gælde de samme vilkår

besøger det vil sige at hvis man som dansker rejser til

så gælder der de vilkår for for eksempel egenbetaling eller andet som gælder for tyske statsborgere det vil også sige at hvis det for eksempel koster

så indebærer regeringens lovforslag at

altså at man med lovforslaget her fra regeringens side foreslår ny brugerbetaling og

der er selvfølgelig behov for at alle borgere bliver grundigt informeret om de her nye ændringer herunder også

kompensere via en privat rejseforsikring som man jo i øvrigt allerede

man som borger rejser til lande uden

i den forbindelse er det jo også vigtigt at nævne at lovforslaget her netop følges op af en omfattende informationskampagne forslaget

udmønter en del af finanslovsaftalen og vi står naturligvis på mål for alle de aftaler som

har taget med til finanslovsforhandlingerne men vi står ved alle aftaler vi har indgået herunder også

nye job og bedre forhold for syge og udsatte borgere i danmark det her lovforslag er ikke et spørgsmål om at indføre mere brugerbetaling i sundhedsvæsenet i danmark på nogen som helst måde

et spørgsmål om at man laver en regulering

hvis man rejser på ferie hvis man rejser ud af danmark kommer man til

de samme rettigheder i sundhedsvæsenets betjening og behandling

ophæves den offentlige rejsesygesikring som er med til at dække visse udgifter i forbindelse med sygehjælp i udlandet forslaget indebærer at den offentlige rejsesygesikring som vi kender den med det gule sygesikringskort ikke længere kan bruges til at få dækket alle udgifter af det offentlige hvis der opstår akut sygdom ulykkestilfælde eller dødsfald under den første måneds ophold på ferie eller studierejse i andre eu lande danske sikrede

som vi kender det i forhold til det blå kort som man gør brug af når man rejser til udlandet dette

alle udgifter hvis forholdet er sådan at

sundhedsassistance og hjælp

forskellen er at

som de borgere i de lande som man

gør ophold i forbindelse med ferie eller studieophold

med andre ord ikke tale om at borgere i de lande man rejser til betaler hverken mere eller mindre end det som en dansk rejsende skal betale hvis

i dag er det sådan at det gule sygesikringskort dækker alle udgifter ingen andre lande i eu har en ordning på samme måde som danmark hverken sverige eller england eller andre lande

kritikpunkterne i forhold til det her lovforslag vil givetvis være at man siger jamen nu bliver der mulighed for at man skal til at betale mere af egen lomme

er med til at betale for dem der rejser og vi synes det er helt i orden at sige at der skal man sørge for selv

sin egen forsikring jeg har selv undersøgt det forud for ordførertalen her i dag og det viser sig rent faktisk at ud over at jeg har tegnet

min husstand har jeg også flere andre steder hvor rejseforsikring er dækket

baggrunden for at socialdemokraterne og regeringspartierne har sagt at

rimelig og ordentlig dækning og vi synes dermed at det er helt i orden at man laver den her justering det har hele tiden været sådan at hvis man rejser til et andet eu land og

mere end en måned har man allerede nu den forpligtelse at sørge for at man har sin forsikring i orden det er også vigtigt at sige at det blå kort som gælder i hele eu er et gratis kort som alle kan få og det er også vigtigt at sige måske især

fru sophie løhde slog noget an om øget brugerbetaling at det her ikke påvirker

sygehusbehandling eller anden form for behandling i sundhedsvæsenet

det er naturligvis vigtigt

når man laver en ændring som den her at den så bliver introduceret og

derfor er der lavet en aftale

at man sammen med danske regioner i de første måneder af to tusind og fjorten frem til ikrafttrædelsen den første august og fjorten vil sikre at der

en rigtig god information til den danske befolkning det er grundlaget for den her lovændring og jeg skal sige at socialdemokraterne naturligvis støtter det her lovforslag

synes jeg har været opklarende har været gode

også afstedkommet nogle ting som jeg kan se at sundhedsministeren allerede har taget ad notam men jeg vil også håbe at vi får en rigtig god og konstruktiv debat frem mod tredjebehandlingen af det her lovforslag

ud også skal sørge for at have bragt deres forsikringsforhold i orden men man nyder altså godt af inden for eu at man har nøjagtig den samme dækning i frankrig som franskmænd har i frankrig og

sverige det er rigtigt at

har man ikke altid i de andre lande og derfor bliver der en en betaling jeg mener det er fuldstændig skudt ved siden af at kalde det her brugerbetaling i det danske sundhedsvæsen det her påvirker overhovedet ikke det danske sundhedsvæsen det her er et spørgsmål om at rejser man ud holder ferie tager på studieophold så kalkulerer man sine udgifter

kalkulerer man også en udgift i forhold til sin forsikringsmæssige dækning

på bagage og det gør man også på sundhed og i forhold til prisen har der været lavet noget sondering og det her drejer sig om få hundrede kroner for en dækning som gælder hele verden

sig selv frem for at alle de der ikke rejser på ferie er med til

betale den sundhedsudgift der er forbundet med det det her er

sikrer en dækning af alt det som et eksempelvis blåt kort i eu landene ikke

firs million kroner om året i det her lovforslag

set med socialdemokratiske øjne er

rimeligt at de der tager på en ferierejse også betaler for den udgift der måtte være hvis de skal til en praktiserende læge i tyskland eller i frankrig det synes vi er den rigtige måde

de danske skattekroner på på samme måde som vi ophævede skattefradraget

private sundhedsforsikringer som også gav en skævvridning

havde en privat sundhedsforsikring var med til at betale for dem der havde den det er nøjagtig den samme situation her her bliver det dem der rejser ud der også skal sikre sig dækning på samme måde

men den kom med i forhandlingerne

er prioriteringen jo her for regeringen at man tager nogle penge fra noget der i dag er et velfærdsgode for danske borgere

på skattelettelser til blandt andet erhvervslivet

at det gule sygesikringskort hidtil har dækket de ydelser hundrede

der skal drives ansvarlig politik økonomien skal hænge sammen og det her er et sted hvor man siger vi synes det er rimeligt at

til frankrig kan være sikker på at

de samme ydelser til den samme

staten der skulle betale det hele nej jeg synes

det at mange danskere dem der måtte have råd til at rejse på ferie også garanterer for sig selv derude

er jo ikke et spørgsmål om at man ikke får nogen ydelse derude

nøjagtig det samme som en franskmand gør

en procentdel af den danske befolkning

ikke allerede i forvejen har en privat forsikring som dækker hvis man er i udlandet

mindre end fire uger eller i mere end fire uger

nu sætter vi en informationskampagne i gang så alle danskere bliver klar over det og måske også at forsikringsmarkedet i danmark udvikler sig

den største naturlighed at alle hjemforsikringer også dækker hvis man holder ferie i udlandet

svært at se hvor der bliver sådan en varig forbedring af

firs million kroner i årlige udgifter til affaldshåndtering så jeg forstår det på den måde at man skal betale lidt mere for sin sundhedsforsikring for at finansiere en udgift til affaldshåndtering det kan man mene

kræftbehandlingen i danmark og at herre simon emil ammitzbøll så

spøg med den her alvorlige sag og

affaldshåndtering ind i sundhedsdebatten forstår jeg

mere så man kan bruge et tilsvarende beløb på noget affaldshåndtering

som regeringen kom med til finansloven

en øget indsats for psykiatriske patienter såvel som for kræftpatienterne i danmark

for andre eu borgeres sundhedsbehandling

nu øger brugerbetalingen i vores sundhedsvæsen

man har en igennem folketinget igennem

der rejser rundt når de kan og vil det er mange af de syge og handicappede som måske ikke engang kan få en rejseforsikring

er kommer til at betale

nogle af de høringsforslag der er

hjemtransport det ved ministeren

ordning der har garanteret borgerne gratis behandling eller delvis brugerbetaling

tilfælde af sygdom

blev afskaffet og

den indeholdt også en rejsesygesikring det er det man gør op med i dag

en regering som i så mange år

råd til en privat forsikring nu går ind og forringer den offentlige sygesikring og hermed anbefaler folk

i skuffen fra deres tid

skulle være dyrere at være dansker i det offentlige sundhedssystem og alligevel har man nu hævet prisen på at blive syg som dansker

er det gode gamle gule sygesikringsbevis når man færdes i et eu land det betyder at der flere steder vil være en egenbetaling i det land man er i

rejseforsikring for at blive dækket som før for visse grupper af kronisk syge eller handicappede

skal rejse skal bede om en lægeerklæring som de selv skal betale samt sikre i det hele taget kan få en forsikring mange af dem vil se

betale en hel del mere og andre måske at de ingen forsikring kan få vi ser allerede i dag danskere som er strandet

eller havde købt en rejseforsikring de har været fanget på et hospital

jeg skrev med en der måtte køre ned

en syg far hjem der havde fået en blodprop i hjernen

jo ikke ministerens problem de er ude af landet og så må de klare sig selv men jeg vil love ministeren at jeg vil sende

borgerne og jeg vil stille en masse spørgsmål for at få opklaret hvad der gælder når den her lov skal igennem for den bliver hastet igennem jeg har sendt

er det ikke korrekt at vores lovgivning og vores ramme for forsikring er sådan at alle kan få en forsikring

fru liselott blixt stod og sagde at der måske var nogle der ikke kunne få jeg vil også gerne spørge er det ikke korrekt at

forsikringspræmien i forhold til folk der eksempelvis er kronisk syge

at de har svært ved at få forsikring at de måske ikke kan få en forsikring så bliver jeg bekymret og ja jeg har stillet spørgsmål til ministeren for jeg ønsker svar på det her jeg ønsker at de borgere ved hvor de står

og man pludselig skal have det blå kort op det er vigtigt

man naturligvis få en forsikring jeg er da glad for at jeg fik lejligheden til her at sige at

sådan det er det er ikke sådan som ordføreren har stået og fortalt det er

at tegne og male et skræmmebillede lad os få svarene på spørgsmålene og så få en konstruktiv behandling i sundhedsudvalget

side af den informationskampagne som selvfølgelig skal til for

borgerne om de nye regler fra det radikale venstres side kan vi selvfølgelig støtte forslaget men jeg finder også anledning til at sige at helt isoleret finder vi at det er et fuldstændig rimeligt forslag selv hvis der ikke var behov for pengene i en finanslovssammenhæng ville vi støtte det her forslag og hvorfor det i danmark har jo et fantastisk godt sundhedssystem et system som sikrer let og lige adgang til sundhed for alle danskere og vel at mærke samtidig et system som det i en international sammenhæng er lykkedes at håndtere udgifterne til på en rimelig kontrolleret måde det kan man ikke sige er tilfældet i alle verdens lande

mange mennesker misunder os men også et system som mange lande misunder os og måske især deres regeringer det skal vi værne om

skal vi jo være parate til hele tiden at se på vores sundhedssystem og de ydelser der er og den måde vi finansierer det

pengene rigtigt prioriterer vi det væsentlige og prioriterer vi det rimelige nogle gange hænger de ting sammen men jo ikke altid og i det her tilfælde mener vi

set at det er fuldstændig på sin plads at hvis man vælger at tage på ferie i europa og man gerne vil have ting dækket som ikke er dækket via det blå sygesikringskort som i forvejen er en flot dækning som vi får qua vores eu medborgerskab

så tegner man en forsikring vi er nemlig også optaget af den europæiske integration i europa og der er det klart

at der er fuldstændig bar mark sådan er det hvis man tager til alle

andre egne i verden men hvis man tager på ferierejser eller andet inden for europa

man altså dækket fuldstændig på niveau med landets egne borgere hvis man så ønsker yderligere dækning kan man tegne en forsikring det gælder også hvis man ønsker en bagageforsikring det er op til folk selv

tage på ferie i et andet eu land det gælder også kronikere det gælder også gravide det gælder også mennesker med særlige sygdomme og det gælder resten det vil sige alle de ganske almindelige danskere

på ferie med de ord

samtidig sikres at personer med handicap og kroniske sygdomme skal sikres de samme muligheder for at tegne private forsikringer som den generelle befolkning har adgang til

og der findes mig bekendt også både handicappede og kronikere i resten af eu

andet eu eller eøs land fremover primært sker efter eu rettens regler om koordinering af sociale sygesikringsordninger det vil sige det blå eu sygesikringskort derudover gælder også en række andre regler der kan sikre offentlig dækning for dansk

og eøs retlige regler om koordinering af de sociale sikringsordninger på tværs af landegrænser i eu lande giver en rimelig og tilstrækkelig sygesikring

ud over den fælles europæiske dækning har borgerne mulighed for at tegne en privat rejseforsikring på samme måde som borgerne allerede gør ved rejser til lande uden for eu

forslaget medfører svarer til

er øget brugerbetaling for

det her er et godt lovforslag men jeg har svært ved at finde begrundelsen for det hvorfor er det et godt

statsborgeres muligheder når de rejser

ind og siger at man ligestiller de her borgere med alle

en anden debat og hvis det er den debat vi skal rejse i forhold til hvad det koster og sådan

have et andet beredskab kan forberede mig på en anden

tilsendt det kom automatisk det blev udskiftet automatisk

sommerferien på at rejse et sted hen i øvrigt har begge forældre et arbejde og har en god indtjening

ikke sådan at jeg tænker nå dem der tager til usa dem der tager til thailand dem der tager ned til spanien er bare nogle der har det utrolig svært det er ikke sådan jeg tænker på det

sygesikringskort automatisk det gør man ikke med det blå

kort på en anden måde eller man sikrer at de kan få en forsikring der dækker dem når de

at være ærlig om hvad det er der ligger i de forslag man støtter eller er imod

godt tænke mig at høre ordføreren svare på

de kommer til skade eller bliver syge når de opholder sig

så risikerer man at stå i en situation hvor man skal betale for at få behandling for den sygdom det er brugerbetaling på sygdom og det mener

de udgifter man har men

udgifter i forhold til hvordan reglerne er i

skattelettelser frem for det der ligger her nemlig en offentlig rejsesygeforsikring det lovforslag vi behandler er jo en udløber af den finanslovsaftale som vi

her i formiddag

som vi forhandlede med regeringen sagde vi mange

det her forslag men det kom ind i sidste sjette syv time i forhandlingerne med venstre og konservative

en række skattelettelser det

ganske legitimt at prioritere

er en prioritering som vi er uenige i lovforslaget her betyder

som vi har talt om i debatten en øget brugerbetaling for danske statsborgere hvis de bliver syge når de

sygdom eller hvis man skulle være så uheldig at

hele eller dele af behandlingen eller hjemtransporten

skal ud at rejse eller hvis man skal på studietur med klassen eller hvad der nu ellers kan være årsagen til at man befinder sig i et andet europæisk land

argumentet som vi har hørt flere gange her i debatten om at det er dem der ikke rejser der betaler for dem der rejser synes jeg egentlig er lidt plat altså sådan set betaler vi jo alle sammen over skatten og det vi betaler til er at

vi har så en ordning der gør at man også får behandling hvis man hvad skal jeg sige tilfældigvis er i et andet europæisk land

at man får den behandling man har behov for

at man brækker benet at man får et hjertestop eller noget

fru stine brix ved alt om at der er kommet mange mange flere penge

finansloven for to tusind og fjorten til psykisk syge og sårbare borgere til kræftpatienter i danmark

en milliard kroner ekstra til de ældste danske borgere

én sum man forhandler om og jeg sagde det som svar på ordførerens spørgsmål til mig da jeg var oppe at levere min ordførertale hvor havde jeg personligt håbet som socialdemokrat at enhedslisten havde taget sig sammen

sad ved bordet og skulle finde finansiering til skattelettelser for over to milliard kroner så kan man altid lave alle de kryds man vil men det

virkeligheden så kan jeg bare sige til socialdemokraternes ordfører hvor havde jeg personligt håbet på at regeringen havde gjort et stykke arbejde for at lande en aftale med enhedslisten der var

gerne spørge ordføreren i forhold til det her konkrete lovforslag vil ordføreren ikke bekræfte at hvis man rejser mere end fire uger i et eu land

skal man sørge for at have en forsikring vil ordføreren ikke bekræfte at hvis man rejser til usa skal man sørge for at have sin forsikring på plads fordi dér gælder

som bekendt som den gjorde så regeringen må stå på mål for

opstår akut sygdom på rejsen eller hvis man kommer ud for en ulykke

der betaler vores skat til det her sundhedsvæsen vi

er så stor en katastrofe når vi er ganske vant til at danskere der tager til andre egne af verden selvfølgelig er nødt til at tegne

er så enkelt der kommer til at være nogle mennesker der står i en rigtig rigtig uheldig situation fordi de bliver syge eller kommer ud for en ulykke på et tidspunkt hvor de ikke opholder sig i danmark og det synes

ikke

rigtig mange fine udgifter på sundhedsområdet og også gode ting der men det er svært at komme op

gå ind for det hvis man sørger for at borgerne får et råderum der

det var meningen de skulle tegne det lægger man imidlertid ikke op

at finde ud af enhedslisten har

har aftalt med venstre og konservative

engangsskattelettelser der kommer men de skal vel ikke finansieres af en varig besparelse

så kommer socialdemokraterne

jeg så vidt jeg kan se

for et tilsvarende beløb inden for sundhedsområdet om end jeg medgiver at der er mange

sundhedsområdet som koster mange penge men ligesom

karakter

ergo må det være til andre offentlige udgifter som regeringen ikke vil fortælle os

at de udgifter der kommer i stedet er bedre end dem vi fjerner det skal man jo altid være opmærksom på hvis udgiftsniveauet er det samme

i affaldssorteringsudgifter som de skal bruges til

kontra affaldssortering vælger vi altså rejsesygeforsikringen og synes det er en dårlig idé med

i hvert fald to af regeringspartierne i forhold til det her man må medgive at radikale venstre har det her som politik og det er vel så fair fra socialdemokraternes side synes jeg det er mærkeligt at herre flemming møller mortensen igen og igen argumenterer med

noget der går ud over sundhedssystemet

vi andre prøver så bare at se på hvad der sker med borgerne og det synes jeg ikke den socialdemokratiske ordfører forholdt sig til i de fire fem spørgsmål

lighed i sundhed og

med de mindste indtægter der bliver ramt hårdest lige meget hvad man i øvrigt måtte mene om forslaget

få brudt den der evige tale om mere lighed i sundhed det kan

så bruges i andre debatter senere og det vil jeg se frem til at kunne gøre det største hykleri ved det her forslag var dog da vi havde åbningsdebatten i folketinget og jeg stod her som ordfører for liberal alliance og uha da hvor blev jeg kritiseret af spørgere fra s

fordi vi i liberal alliance tillader os at diskutere brugerbetaling i den offentlige sektor jeg fik at vide at det var helt forfærdeligt at vi ønsker en brugerbetalingskommission så man kan undersøge de forskellige områder og veje fordele og ulemper og se på hvordan

være mere brugerbetaling og så videre

model hvor man ikke fortæller vælgerne noget som

vil diskutere brugerbetaling det er bare noget man indfører når man har lyst uden at vælgerne skal involveres i det så blev det i hvert fald afklaret liberal alliance stemmer nej til

ja jeg taler om brugerbetaling og det ligger dog i ordet at brugerbetaling har noget med borgeren at gøre

kunne tolkes som at det er et spørgsmål om

vedligeholde og fastholde systemet men herre simon emil ammitzbøll fastholder systemet

skal staten have sin store arm ind over tingene og det skal fastholdes det skal der ikke ændres ved og herre simon emil ammitzbøll forsøger med arkæologi ja nu ved jeg faktisk rigtig meget om arkæologi

at liberal alliance antager men vil ikke

man kommer ud for et eller andet akut på sundhedsområdet og ellers

sørge for at have forsikret sig

som sagt hvis man rejser i et eu

i hvad der svarer til fire ugers tid for

fire uger skulle man jo også have forsikret sig i

er det her en del af finansloven og det er også baggrunden for at det konservative folkeparti støtter forslaget men vi lægger meget vægt på den informationskampagne som skal sættes i gang for at informere om de nye regler og også at udstedelsen af de nye kort

noget af det vi lægger meget vægt på og selvfølgelig også vil følge nøje i

brugerbetaling

at man skal

god aftale vi har truffet gode beslutninger vi er blevet enige om vigtige prioriteringer

vi må prioritere vi må tænke os godt om det gælder også på sundhedsområdet

at bruge pengene der hvor de giver mest og bedst sundhed for danskerne

at holde lange indlæg og det er der ikke noget galt med

er vigtigt at holde fast i at det både er nødvendigt og afgørende at vi gør det

vi kan lave nogle markante forbedringer af sundhedsområdet det gælder psykiatrien hvor vi

enige om at halvere anvendelsen af tvang frem mod

det gælder behandling af blandt andet kræftramte børn der i dag må flyves til houston med

konsekvenser for børnene og deres familier

er en grundlæggende forståelse hos den danske befolkning af at vi som led i

ressourcer hvor det giver mest mening og gør mest gavn ophæver den offentlige rejsesygesikring

gule kort skal vi huske

eu kort men så

nødvendig medicinsk behandling på samme måde som borgerne i det land

på samme måde som borgerne i det land

at man nogle steder skal betale noget af udgiften selv hvis man vil være fuldstændig sikker på ikke at skulle det

kan man købe en privat rejseforsikring

når de som fru

tager på rejse til thailand usa eller hvor det nu kan være

man kan jo allerede nu få et eu sygesikringskort ved at bruge den digitale selvbetjeningsløsning på

rigtig grundig information om mulighederne for dækning og sygehjælp uden den offentlige rejsesygesikring det skal de selvfølgelig have inden ophævelsen

at lovforslaget lige bliver vedtaget før vi begynder at oplyse danskerne om

arbejde

vi selvfølgelig inddrage alle gode kræfter det vil

rejsebranchen og forsikringsbranchen for

sørge for at danskerne bliver bekendt med de nye vilkår

den enogtredivete juli

de danskere der tager på sommerferie ikke nu

skulle forholde sig til de nye regler med mindre de altså rejser af sted på sommerferie efter

at en del af dem virker noget grebet ud af

har råd til at tegne en rejseforsikring så tror jeg

der sikrer at vi økonomisk kan prioritere psykiatrien vi kan prioritere de mennesker der i dag bliver udsat for tvang i vores psykiatri nogle af

den anden side

de kan blive behandlet her i landet

er rammerne sådan er vilkårene med mindre man vil rejse rundt som en anden julemand med en meget lang ønskeseddel

svare på hvordan skal blive til virkelighed jeg mener ikke

det er urimeligt at sige at hvis man har råd til at tage på skiferie i frankrig hvor der vist er nogle alper jeg har aldrig stået på ski selv

råd til at tage på badeferie i italien

så til de par hundrede kroner

skulle svare den brugerbetaling som gælder for borgerne i det land

en stille appel om at vi ikke er med til at gøre det her til et større problem end det er jeg besvarer gerne alle spørgsmål

men jeg synes faktisk at vi alle sammen bærer lidt af ansvaret for ikke at få gjort det her værre

selvfølgelig skal der komme en virkelig omfattende grundig information til danskerne og der skal selvfølgelig også løbende være

der gør at man kan orientere sig om de her vilkår inden man rejser ud

rejser nogle steder så

bliver bedre end end den tidligere har været

lufthavnen og så står man hjælpeløs på gaden det gør man selvfølgelig ikke

af sted med det blå sygesikringskort og så være villig til at svare den brugerbetaling som tyskerne hvis man tager til tyskland svenskerne hvis man tager til sverige spanierne hvis man tager

hundrede og fem og halvfjerds kroner for besøget man kan sige

penicillin så løber jeg den risiko at jeg oven i mit rejsebudget skal

så kan jeg i princippet blive lige så syg det skulle være i et land hvor man har lige så meget brugerbetaling det skulle være og det dækker forsikringsselskabet

forsikringsaftalerne

kronisk sygdom

at der er prioriteringer i den finanslov der er svære

det her er en fornuftig prioritering udover det løft vi

væsentlige gode ting på andre områder jeg ser

meget frem til at følge den milliard kroner til de ældre der blandt andet skal gå til en bedre genoptræning og rehabilitering når ældre medborgere har

da det er ulovligt men det ville måske være lige kort nok så så

et par yderligere bemærkninger

og fremmest godt understrege at regeringen allerede har taget initiativ

forbyde slagtning af dyr uden bedøvelse forslaget herom er blevet sendt til høring den ottende november to tusind og tretten og vil kunne gælde fra starten af to tusind og fjorten

forbuddet vil kun gælde for kød der slagtes i danmark der vil derfor stadig kunne importeres kød som er slagtet uden forudgående bedøvelse fra andre eu lande og tredjelande men regeringen mener at det er et skridt i den rigtige retning det leder mig så over til mærkningsspørgsmålet som

helt anden sag som reglerne er i dag

eu krav om mærkning af fødevarer om slagtemetode

om slagtemetode men så skal de selvfølgelig gøre det på en måde så forbrugerne ikke bliver vildledt de fælles eu regler om mærkning giver ikke mulighed for at danmark via nationale regler indfører et krav om mærkning om slagtemetode som foreslået i beslutningsforslaget mærkning af fødevarer er totalharmoniseret ved det såkaldte mærkningsdirektiv det er derfor at jeg sådan lidt polemisk siger

et mærkningskrav om slagtemetode ville kunne begrundes hvis der var særlige hensyn det kunne være begrundet i

sundhed bekæmpelse af bedrageri eller beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret men da nærværende forslag jo ikke falder

kommissionen er på baggrund af den europæiske unions strategi for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd og jeg tilføje et massivt pres fra europa parlamentet blandt andet undertegnede i mit tidligere erhverv gået i gang med at udarbejde en strategi og en undersøgelse af mulighederne for at indføre eu mærkning af kød fra dyr som er slagtet uden bedøvelse

resultatet af den undersøgelse inden vi lægger os fast på hvorvidt vi vil arbejde for et krav om mærkning om slagtemetoder i eu regi undersøgelsen forventes færdig i foråret to tusind og fjorten men vi har sammen med nederlandene sverige portugal og letland bedt kommissionen om at fremskynde arbejdet regeringen kan derfor med henvisning til de bevæggrunde jeg her har nævnt

også forstå at for to dage siden havde ministeren

blive ved med at være i danmark så der er faktisk mulighed for at have nogle nationale regler hvis man er rigtig glad for dem og brænder for dem

jeg vil sige at tilbage i februar to tusind og elleve lavede kristeligt dagblad en

at alle regeringspartierne syntes at sådan et mærke vil være en god idé og det står lidt i i kontrast til det ministeren sagde vil ministeren på et senere tidspunkt overveje

om det så er muligt at gøre det på eu niveau eller ej må jeg bare gentage at det ikke er muligt

vi taler om et totalharmoniseringsdirektiv og jeg vil anbefale herre rené christensen at læse en bog skrevet af

udmærket bog om om eu domstolens rolle og betydning for dansk politik

beskrevet i detaljer

produkt man køber der er ingen tvivl om at hvis man eksempelvis er muslim så betyder det her mærke altså ret meget

står vi lige om lidt om nogle få dage og skal fejre en kristen højtid der kunne jo også være nogle

derfor er det her mere tænkt som en forbrugeroplysning

er forskellige typer mærkning i forskellige situationer

så venlig at nævne min egen kamp for at bevare det danske ø mærke

det giver rigtig god mening at have som supplement til den fælleseuropæiske mærkning men det er en lidt anden situation

foranledning af europa parlamentet om det er en mulighed men det er klart at

har fulgt mit arbejde i europa parlamentet tidligere vil vide så er det da en mulighed

vi overvejer ganske seriøst fordi det netop som herre per clausen understreger

dyrevelfærd og ikke så meget om hvilken religiøs begrundelse der måtte

er baggrunden for forbrugernes frie valg og god oplysning til forbrugerne er altid en god idé

helt klar over og de sørger for oplysninger på forskellige måder afhængigt af hvad kunderne efterspørger ved de forskellige produkter derfor er det vigtigt for venstre at markere frihed til fødevarevirksomhederne til mærkning også på dette område et godt eksempel i denne sag er gråsten fjerkræ producent der ikke slagter kyllinger efter halalmetoden

slagtemetoden er vigtig fordi den betyder noget for dyrevelfærden og der skal ikke være nogen som helst tvivl om at dyrevelfærden skal være på plads og være i orden det er den også på de danske slagterier

alle dyr som det første i slagteprocessen

de stikkes i halspulsåren eller får den skåret over og dør mens de afbløder som det hedder i slagtersproget altså efter bedøvelsen alt fjerkræ bedøves ved at blive ført gennem et strømførende vandbad

er at en muslimsk medarbejder eller andet overværer slagtningen og fremsiger

slagtningen begynder og efter hver pause

det eneste der adskiller de halalslagtede fra ikkehalalslagtede når vi taler om større dyr det vil sige får geder og kreaturer er typen af den boltpistol der bruges til bedøvelsen samt afsigelsen af den pågældende bøn hvis der er tale om halalslagtning bruges en særlig boltpistol med en plade en såkaldt cashknocker der ikke penetrerer hjernen men bedøver dyret i udlandet gælder desværre ikke de samme forhold for det første bruger man mange steder fortsat en såkaldt kasteboks til rituelle slagtninger og den medfører en voldsomt stressende og smertefuld død

i flere minutter kasteboksene har ikke været brugt i danmark siden to tusind og fem

og irland i stor udstrækning uden bedøvelse i to tusind og ti slagtede man i frankrig cirka fyrre procent af kalvene uden bedøvelse

hvorfra danmark importerer meget kød blev seks procent af kvæget og godt en tredjedel af fårene slagtet uden bedøvelse heldigvis er der netop trådt regler i kraft i hele eu

altså mulighed for at fravælge kød fra andre lande hvor der er risiko for at det er fremstillet ved hjælp af slagtemetoder

jeg vil også understrege at for venstre

madtradition vigtig og den står vi

skubbes ud af børnehaver plejehjem og sygehuse vi skal selvfølgelig tage et rimeligt hensyn til for eksempel vegetarer og religiøst betingede madvaner men den respekt handler ikke om at vi aflyser danske madtraditioner venstre kan ikke støtte dette forslag om

som det ser ud nu et ensidigt dansk lovkrav om mærkning vil medføre et stort administrativt bøvl for danske fødevareproducenter og importører og vi vil så afklare endeligt i forbindelse med behandlingen af sagen om vi ender med at stemme såkaldt

at hvis man har et motiv omkring religion religion eller religiøse tilstande i forhold til at kigge på sine fødevarer

vælge halalslagtet kød til

vælge halalslagtet kød fra så har man faktisk ikke den mulighed i dag oksekød selv om faktisk

er halalslagtet måske endda uden bedøvelse så får man jo reelt købt katten i sækken så der er mange hjørner og vinkler på hele det område her der trænger til at blive

mærkning med oprindelsesland så forbrugerne har altså nu mulighed for at foretage et vist valg men der kommer en fortsat proces det

kunne finde ud af hvis der kom et mærke med slagtemetode

mener ordføreren virkelig at det at oplyse

fremme vi har med brede flertal i folketinget været med til at fremme etikken i fødevareerhvervene ja det er jo rigtigt at vi tillader os at producere dyr for at ende med at spise dem det er et vilkår som er knyttet til vores position i fødekæden hulemennesket spiste også dyr det der adskiller os fra hulemennesket er at vi i dag stiller krav om at vi ikke påfører de dyr vi spiser unødige lidelser i forbindelse med deres opdræt og slagtning

rigtig glad for at ministeren har meddelt

slagtning uden forudgående bedøvelse

det rigtige skridt i den her ånd det er også baggrunden for at vi gennem lovgivning og aftaler med fødevareerhvervene har sikret at dyrene siden to tusind og fire har vi kendskab til

har været skånet for unødige lidelser fordi de har været bedøvet forud for deres aflivning

vi vil gerne kvittere over for erhvervene at de positivt medvirker til den høje etik i dyrevelfærd helt frem til slagtningen ved at anerkende praktiseringen af etik og dyrevelfærd vi vil fortsat holde fokus på dyrevelfærd

i højeffektive erhverv det er en del af den gode fortælling om dansk fødevareproduktion tillige med kvalitet sporbarhed og sikkerhed det er danske fødevarer anerkendt for gennem årtier

står stærkt på det globale marked af disse årsager er det så dette fokus der ligger bag forslaget fra dansk folkeparti nej det er desværre et helt andet fokus og med skam at melde et fokus der svækker

danske fødevareerhverv som internationale spillere det er et kortsigtet fokus der har til formål at spille på folkestemninger der passer til egen dagsorden det er ikke klogt for et samfund med en åben økonomi som er karakteriseret ved stor eksport og import

international position for transport og service

som global aktør og ikke snævre egoistiske partiinteresser det fremmer ikke danmarks sag

halal mærkede af hensyn til forbrugerne

varer på linje med økomærker svanen og sundhedsmærket nøglehullet en række internationale virksomheder har allerede halal mærkede produkter der uden videre kan introduceres i danmark bjarne laustsen ordfører vedrørende fødevarer landbrug og fiskeri

begrundelser der var for at den tidligere

i forhold til den ordførertale som ordføreren netop har holdt

at herre bjarne laustsen havde den her holdning på socialdemokratiets

at enhver producent med sine aftagere kan lave aftaler om hvilken mærkning der er relevant for det pågældende produkt på det pågældende marked det skal vi ikke gøre til en obligatorisk del og det er jo dér herre rené christensens forslag fejler

christensen jo også refereret til

sammen med eu så derfor er det alene markedet

også kommer frem og det tror vi sagtens kan lade sig gøre uden

partier har haft og jeg vil sige at

sådan en mærkning netop som vi har beskrevet den her det radikale venstre har også været for sådan en mærkning her oplysning er altid

gå over til sf hvor man kan se at svaret er et ja men står der så også og det skal jeg gerne sige

det kan sandsynligvis blive et eu problem med sådan en beslutning

vores røde ø mærke var kommet ud

vi nu stadig væk kan bryste os af at have et mærke som forbrugerne har stor tillid til

set helt fra børn til ældre som i dag kender vores røde ø mærke der synes dansk folkeparti også

som betyder noget for rigtig mange mennesker

en forbrugeroplysning som også skulle være fremme den forbrugeroplysning

nu da vi ikke har mærket

et nationalt mærke der ville være rigtig godt jeg anerkender fuldt ud at hvis vi får et

går det selvfølgelig ind og hjælper på den udfordring som dansk folkeparti har på det her område men

om ting vi skal have og nogle gange går der også rigtig længe inden vi får dem og det tror jeg at ministeren vil kunne nikke genkendende til derfor var det sådan mit spinkle håb også i forhold til de udtalelser der har været fra regeringspartiernes side tidligere at det her forslag som er et lille forslag et nemt forslag

chancer i forhold til at se på om der var nogen som kunne synes at det her forslag var godt

i hvert fald kunnet læse mig til at i forhold til pressen og i forhold til befolkningen har man været meget positiv over for et forslag

slagtning men jeg ser frem til

i danmark som ikke efterspørger halalslagtet kød det er et mindretal og det her går ikke ud på at det mindretal ikke skal have mulighed for at få halalslagtet kød tværtimod

faktisk et meget pragmatisk forslag der går ud på at alle grupper skal have mulighed for at vælge til eller vælge fra og det er det der er sådan lidt mærkeligt i den her sag

virksomhederne i dag ændrer deres emballage sådan nærmest kontinuerligt også i forhold til årstider og højtider og andet mener vi ikke at det her

dyr skal slagtes sikkert de skal slagtes ordentligt

etisk forsvarligt så de ikke lider unødigt og så sundhed og sikkerhed er helt i top det skal vi stille strenge krav om og det gør vi i danmark senest

allerede er det er vigtigt det er ikke vigtigt om dyrene vender den ene eller den anden vej eller om de ledsages af en bøn det påvirker vil jeg meget bastant påstå hverken dyrenes velfærd kødets kvalitet og smag eller forbrugerens

vi har ikke spor imod at kød bliver mærket

men det skal ske frivilligt oplysning er som vores ordfører ganske rigtigt har sagt godt men det betyder ikke

ordføreren ikke har sagt at vi skal lovgive

det er den radikale holdning så derfor siger vi nej tak

frivillighedens vej har lyst til at oplyse om dyrets slagtemetode skal der være plads til det men det betyder ikke at vi skal overvælde et erhverv med bøvl og bureaukrati

dansk landbrug bestemt ikke har brug for lige nu for noget som ikke påvirker en forbrugers sundhed dyrets

sikkerhed etik der skal vi ikke gribe ind fra statens side

sikker på at ordføreren fra dansk folkeparti

slagterier

vendt den ene eller den anden vej eller der er en bøn med

ønsker sig en stor og stærk eksport er det en fordel

slagtet uden bedøvelse siden to tusind og fire i danmark det er jo en god oplysning at få lejlighed til

her fordi der er nogle myter om at det er anderledes men for at skære det ud i pap kunne man godt sige

nu en bekendtgørelse på vej den er i høring

slagtes i danmark uden bedøvelse det er jeg meget tilfreds med

derfor vil det jo også være dyrevelfærd som er

sin undersøgelse her i løbet af foråret to tusind

hvor kommissionen kigger på om der skal være mulighed for

dyr der er slagtet uden bedøvelse

om der er andre hensyn der skal tages i forhold til mærkningsdirektivet der vil det være vores indgang til den diskussion at se på

jeg synes der er et lidt forkert fokus i noget af

bliver det opfattet som om jeg synes at det vil være forkert om være nogle firmaer der laver en mærkning af

det må de da gerne lave mærkning

private mærker hvis de vil og skrive at det her

slagtet på den og den måde eller det er ikke slagtet på den og den måde det må de jo gerne gøre men det vi diskuterer og det er vel også det

er at det skal være et offentligt mærke der vil jeg sige

vi går til det på når vi skal diskutere det i to tusind og fjorten når eu kommer med sin undersøgelse for

til markedet at bestemme hvor meget mærkning der er brug for det er fuldstændig rigtigt som det er sagt her i debatten at for nogle er

af afgørende betydning at der står en mand og her ved vi med sikkerhed

og mumler i et hjørne hvis han mumler det rigtige

mulighed for at mærke kød sådan at man kan se at det er halalslagtet

marked for at købe kød hvor man med sikkerhed ved at der ikke er nogen der har stået og mumlet i et hjørne

muslimske bønner så kan det vel også tilgodeses selv om man jo aldrig kan udelukke at der har sneget sig en muslim ind på slagteriet at arbejde og at vedkommende af egen drift fremmaner nogle bønner så

er halalslagtet kan måske blive lidt vanskeligt men

set afgørende at når vi snakker om hvad vi skal regulere

forbud og rammer så synes jeg der skal tages hensyn

som på mange områder er gode i danmark sammenlignet med hvad man ser i andre lande

et offentligt mærkningssystem hvor der findes nogle mærker som gør at man har en sikkerhed

indtil nu har det så være begrænset til at skulle handle om miljøforhold og dyrevelfærdsforhold og det synes jeg vi skal lade det være ved når det handler om

er for mig at se lidt ligegyldigt men hvis det spiller

i grunden meget gode og grundige gennemgang af hvordan man slagter dyr i danmark og også en præcisering af at den største risiko ved at få en national mærkning af kød som er halalslagtet kunne være den at danskere i et forsøg på at undgå

de ikke helt hørte så grundigt efter så de ikke har hørt at

som så risikerer at være slagtet efter de

bonnesen nævnte i sit indlæg

gjort på dyrevelfærdsområdet vi har haft transportregler

i hvert fald dele af branchen med transport

har ment at vi var hinsides både det rimelige og

vi været rimelig enige om at gennemføre alligevel og

vigtige og af afgørende betydning og der synes jeg altså det må handle om dyrevelfærd

slutte af med at sige at af samme grund var jeg

meget tilfreds med at ministeren meget præcist sagde at for ham

handlede det her om dyrevelfærd derfor handlede det om slagtemetoder og derfor fastholder regeringen sin beslutning om

sikre at det er forbudt at slagte dyr uden bedøvelse i danmark og derfor overvejer man hvordan man vil stille sig når kommissionen engang kommer med et udspil

men der findes jo supplerende ting man kan gøre for eksempel kunne man oplyse om hvad man risikerer

objektiv information om hvordan det kan forholde sig

offentligt officielt initiativ eller det skulle være baseret på andre kræfter for jeg

set helt enig at det er vigtigt at forbrugerne ved hvad de køber jeg tror faktisk der er rigtig mange forbrugere

hvis man køber kød for eksempel fra holland

derfor at vi kommer med et nyt forslag nu der gør noget andet netop det som ordføreren siger at forbrugerne

der ligger jo også i det her at der kunne være nogle forbrugere som sagde at vi

man skal da ikke være bange for at vi har nogle kritiske forbrugere som kan vælge noget til og vælge noget fra jeg vil spørge ordføreren mener ordføreren ikke at forbrugerne har ret til at vide hvad det er for et produkt de køber også i forhold til

meget glad for for ellers ville jeg såmænd da gerne have hjulpet herre rené christensen igennem med et beslutningsforslag som forbød

synes at forbrugerne skal være så oplyste som det

er muligt om alt det man kan finde relevant

at jeg siger at når det handler om hvad der skal være officielle mærker omkring

grænse for hvor mange mærker der kan være er jeg efter mange års arbejde med de her spørgsmål nu belært om nogle gange og det

hundrede og ti procent ulovligt

komme først i ekstra bladet med krav om at det her skulle forbydes fordi jeg havde

og sagt at det skulle det men så kom ministeren før mig

er godt og det er godt at der er så meget oplysning som overhovedet muligt så er det samtidig godt

og de to ting støder jo sammen i hvert fald i den her

ikke et nyt forslag det har jo været fremsat før i tidligere samlinger hvor vi så har underholdt med partiernes synspunkter og det er ikke noget der sådan flytter ret meget

jeg noteret mig ved at kigge tilbage

besværligt og bureaukratisk

måske ikke engang ville være lovligt i forhold til eu reglerne nu

vi i det parti jeg tilhører har så stor respekt for bureaukratiske eu regler og synes at det er

gælde for alting så ud fra den synsvinkel kunne vi såmænd sagtens medvirke til at afprøve den del men vi mener sådan

et konkurrenceparameter sådan at

ville være en måde at få det indført på i stedet for at vi tror

flere regler og flere forordninger og flere cirkulærer og flere bestemmelser og det er det er unødvendigt så vores svar har heller ikke rokket sig i

tidligere i den her sag det er en afvisning

danske fødevarer er højt skattede og jeg prøver så vidt muligt ikke bare at købe dansk kød men også at købe danske grønsager og dansk frugt fordi vi ved at

om producenter som faktisk frivilligt sætter et mærke på deres kød om slagtemetoden og det har jeg stor sympati for

har stor sympati for dansk folkepartis

vi siger nej på grund af de her regler og vi siger nej fordi vi synes

det er vigtigt at det er frivilligt og vi vil gerne opfordre virksomhederne

sige at der her inden ret længe i løbet af foråret der er trods alt ikke så mange måneder til

til at ske noget på eu basis og det vil vi selvfølgelig holde meget nøje øje med

forbrugerne skal have så mange oplysninger som overhovedet muligt men som forslaget ligger her siger

vil gerne alle sammen oplyse forbrugerne de skal have nogle gode valg men det skal altså komme igennem eu systemet så vil vi gerne

som ministeren siger en ordning med et mærke vil give forbrugerne bedre information om slagtemetode når de køber ind derfor har jeg også skrevet under på erklæringen supplerer dan jørgensen og det er netop

det mærke der nu skal komme fra eu

når de bliver spurgt af pressen så vil de rigtig gerne

kan træffe nogle oplyste valg når de står ude

der nogle der siger tør vi virkelig det for eu tør vi give forbrugerne det her oplyste valg hvis nu eu kommer efter os det vil flertallet så ikke

må vi håbe på og vi må håbe ikke varer for længe et mærke fra eu som oplyser om

dansk folkeparti også med glæde stemme for et forslag som kommer fra eu men det er sørgeligt at stå her sådan sidst på eftermiddagen og opleve at vi faktisk er enige om at vi

dem der er valgt af de danske forbrugere

som kommer med et sådant mærke så forbrugerne kan få den forbrugeroplysning

tilbage med men jeg er glad for nu at jeg trods alt kan mærke at man synes at det at have et forbrugermærke

så selv vælge hvordan jeg vil reflektere over at man ikke vil gøre det her i det danske